titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

der kommer et større råderum for nationalstaterne som for

fornuftig dagsorden men det vi prøver på med det her beslutningsforslag fra dansk

side er at vise at der også er en anden vej man kan gå man

men man kan også gøre noget nationalt det man konkret kan gøre

og så kan man jo skrive i en række tilfælde at

er det dansk lovgivning der gælder

fornemmelsen at der er er et bredt flertal herinde i folketinget som vil afvise dansk folkepartis beslutningsforslag det er vi kede af i dansk folkeparti næste gang der er problemer med at få udvist en kriminel udlænding

så at sige har lagt hindringer i vejen for

er bare til almen orientering hvis der

den proces der er over for europarådet og der så er et flertal herinde i folketinget der vurderer at det ikke er nok

udvise kriminelle udlændinge så kan man altid en anden god gang tage

er den måde man kan gøre det på nationalt og det gode ved den her model er at hvis der kommer et andet land

for vi kan vedtage det her nationalt så det skulle være bemærkningerne herfra og så

en opfordring til at man lige genovervejer om ikke det var værd at trykke på den

og ordførerens partis sig i forhold til at vi egentlig også med menneskerettighederne sikrer rettigheder for mennesker i andre lande altså at det ikke kun handler om hvad danmark kan få lov til

at mennesker kan få lov til at leve uden at blive forfulgt på grund af eksempelvis deres seksuelle orientering i lande som

ud af dansk lovgivning og så skriver vi at i de tilfælde hvor folketinget siger at vi for eksempel ønsker at udvise flere kriminelle udlændinge men hvor det ikke kan lade sig gøre af hensyn til den europæiske

flertal i folketinget som bestemmer det i sidste ende det

at andre lande ikke gør det samme eller mener

den forfølgelse af enkeltpersoner i andre lande altså at der ikke er noget fornuftigt i at

at stå sammen syv og fyrre lande om at holde hinanden op på at behandle

det har jo ikke gjort at de her lande lige pludselig begynder at opføre sig ordentligt

har løst alle de her problemer på nogle områder har den også være med til at skabe problemer på nogle områder har den jo fjernet rettigheder fra danskere det er absurd for danskere også en slags mennesker det

er blevet brugt til at fratage den positive særbehandling som folketinget har tilkendegivet at man skal have i forhold til danskere der ønsker at få en udenlandsk ægtefælle til danmark

kan give positiv særbehandling til danskere der ønsker at gøre det

her og foreslår hvis dansk folkepartis forslag kommer igennem nu og her så fratager man danskerne deres grundlæggende menneskerettigheder

noget der har sikret danskerne bedre retssikkerhed og bedre og mere ytringsfrihed

har en konsekvens for os her i danmark

et forslag der tager rettigheder fra alle danskere alle danskere vil være ringere stillet med det forslag som dansk

bare godt høre ordføreren bekræfte

det her folketing stå mere frit i forhold til at tildele ekstra rettigheder til danskere det er jo også det vi har set

til en særlig gruppe danskere og det må folketinget så ikke

til at tage rettigheder fra danskere det er dybt

at udvise kriminelle udlændinge hvis de overtræder dansk lovgivning og det forhindrer konventionen jo også i en række tilfælde det synes vi er

en dom der udvidede ytringsfriheden i danmark og som danske domstole før dommen

sagde at grundloven ikke sikrede grundloven sikrede ikke den ytringsfrihedsrettighed som vi fik med jersilddommen på grund af den europæiske

står her og siger er reelt at danskernes ytringsfrihed

jøder og andre det er et regelsæt der skal sikre

der gør vi bare opmærksom på i dansk folkeparti at tingene udvikler sig

og vi skal da følge med tiden hvis vi vedtager en lov herinde i folketinget som et flertal er utilfreds med

kan betegnes som en lov som så bliver fortolket af den europæiske

at der skal syv og fyrre lande være enige hvis man ønsker at ændre den

utilfredse med en dom der kommer fra

gå ind og vedtage en ny lov i danmark

illustrerer meget godt at tingene udvikler sig og så er

har været forfulgt gennem tiden en fælles sikkerhed

i forhold til det vi har på europæisk plan i

godt man kan glæde sig lidt over ved andenbehandlingen når nu moroen over at man har

nyt at man kritiserer menneskerettighederne og menneskerettighedsdomstolen selv om det

et værn og en for otte hundrede og tyve millioner europæere

menneskerettighedsdomstolens ord for at det var for længe jeg ved ikke om

var en krænkelse af demokratiet i danmark jeg synes det ikke men

egentlig gerne høre svaret her fra folketingets talerstol også

opfattelse at verden var et bedre sted uden menneskerettighedsdomstolen og at danmark derfor ikke burde være forpligtet af

af deres basale rettigheder til en domstol der forpligter landene ud over dem der er nationalt det er jo et helt banalt spørgsmål

synes man at verden var et bedre sted uden menneskerettighedserklæringen og uden menneskerettighedsdomstolen

hvor man siger at vi vil forsøge at få de andre lande med på at fortolke

de andre seks og fyrre medlemslande hvert land kan jo nedlægge veto og så falder det

at her er der også en anden model hvor det i sidste ende

være op til os herinde at vurdere hvilke regler der skal gælde

den danske kulturhistorie åndshistorie

og religiøse historie som vi har i danmark er noget som vi i høj grad skal holde fast i

om noget på ret voldsomme historiske

fyrrerne i europa men lige pludselig er det åbenbart ikke så vigtigt for dansk folkeparti at lære af historien når det handler om den form for erfaringer eller hvad hvornår skal vi lære af historien og bruge den i vores politiske arbejde i danmark og hvornår skal vi ikke lære af historien og bruge den i vores politiske arbejde

blive bedre til men man skal også have respekt for at tingene kan

udvikle sig og et land må da have lov til at

lov til at være i danmark og så siger vi til dem at de skal overholde nogle regler

vedtaget noget lovgivning her i folketinget

og vores værdier i meget høj grad i overensstemmelse med dem som menneskerettighedskonventionen bygger på helt anderledes forholder det sig

der tror jeg at herre martin henriksen og jeg er enige

stampe siger at danmark jo er duks i den sammenhæng det er helt rigtigt

spilleregler kommer og siger at her er det altså gået for vidt

andre lande der vågner op og tænker at hvis danmark

det synes jeg også er positivt men det understreger jo bare at selv om det er

stort og tungt system kan det faktisk godt lade sig gøre

nok at den erklæring som blev vedtaget i brighton løste noget at det men den løste ikke det hele og sådan er vi politikere jo indrettet altså at hvis vi

og godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder det ændringsforslag vi om lidt skal tage stilling til betyder at en forældelsesfrist ikke mere vil kunne forhindre at for eksempel godhavnsdrengene kan rejse erstatningssager i tilfælde hvor myndigheder har svigtet

som har oplevet overgreb nu kan de endelig rejse de sager som de ellers har været afskåret fra at rejse på grund af forældelsesfristen så sent som i november sidste år afviste østre landsret en erstatningssag fordi forældelsesfristen var overskredet

ved tredjebehandlingen i næste uge er der ikke længere nogen forældelsesfrist der står i vejen for en erstatningssag hvis ikke vi afskaffede forældelsesfristen med tilbagevirkende kraft

som godhavnsdrengene som er blevet svigtet af den danske stat og blandt andet udsat for psykisk terror og grov vold mens de var anbragt på børnehjem

og for en undskyldning i årevis

er også nyere sager organisationen børns vilkår har mange eksempler på sager hvor mennesker der har været udsat for overgreb i dag kæmper for at få erstatning nu er der givet en ekstra mulighed for at disse mennesker kan opnå retfærdighed der er ingen garanti for at en retssag bliver vundet

mulighed for at kunne rejse erstatningskrav og vinde retssager ved domstolene rent teknisk er der tale om et ændringsforslag til

vi behandler l en og tredive

fremadrettet ville fjerne forældelsesfristen i erstatningssager både for nye sager og for sager hvor forældelsesfristen ikke er udløbet med de eksisterende regler

vedtager ændringsforslaget om lidt at sager hvor forældelsesfristen allerede er udløbet med de eksisterende regler bliver omfattet det ændrer ændringsforslaget på i og med at der nu er et flertal for

et enigt folketing stemmer for det er først den ottende februar der er tredjebehandling og dermed endelig vedtagelse af dette lovforslag men det er i dag vi stemmer om ændringsforslaget der afskaffer forældelsesfristen det er også derfor

normalt kan man jo ikke ophæve forældelsesfrister med tilbagevirkende kraft men myndigheder har ikke menneskerettigheder på denne måde så når det kommer til erstatningssager og myndighedernes svigt i disse sager over for borgere er det muligt at ophæve forældelsesfristerne også med tilbagevirkende kraft

på godhavnsdrengenes facebookside står der blandt andet følgende i beskrivelsen af gruppen og så mindes vi de venner der allerede i anbringelsestiden gav

fik disse ord banket ind i hovedet

bare en kasseret unge som ingen vil kendes ved sådan er det ikke i dag i dag er det dem der har været udsat for overgreb og mishandling der har vundet det er et menneske der har vundet over systemet vundet over uretfærdigheden vundet retten til at kunne føre erstatningssager ved domstolene derfor er det en god dag i dag for retfærdigheden og for dem der har været udsat for overgreb og det er også en god dag

kæmpe for oprejsning jeg ønsker godhavnsdrengene og de mange andre der nu får mulighed for at rejse erstatningssager fortsat god kamp der nu for flere bliver mulig at føre

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre stillet af det samme mindretal forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer fem

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af et flertal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

ønske om en mere gennemgribende forenkling og ændring af love og regler vedrørende folkekirken så dens struktur og organisering moderniseres og gøres mere transparent

der sker en modernisering af statens tilskud

delvist løntilskud til et mere neutralt bloktilskud baggrunden for en modernisering har været med i regeringsgrundlaget både i to tusind og syv og i to tusind og elleve af to meget forskellige regeringer og vi synes faktisk

der var gode pointer i begge regeringsgrundlag og i de arbejder der fulgte efter hvorfor vi gerne ser at der kommer en opfølgning

lovforslag må man jo så indrømme

mere legalt gøre noget mere fast der har været forsøgsordninger med to årige valgperioder i stedet for fire årige valgperioder

en lovramme for hvordan det kan virke

man ikke skal helt til ministeriet for at få tilladelse men kan gå til biskoppen og så skal der selvfølgelig være nogle spilleregler for hvordan det skal tilrettelægges forslaget har også

plejer og folkekirken er jo et meget stort område så det har faktisk

et par tusinde og der er kun kommet seks og tyve høringssvar ind og der er kun fire af dem der er kritiske det viser jo at der er ramt meget

siger okay hvad betyder det så at man

der kan tage stilling til noget og at man kan vælge på en valgforsamling kan man så kuppe mere end man kan kuppe i dag jeg tror faktisk man kan kuppe mindre

er der jo en frist bagefter på nogle uger hvor man kan stille med en liste hvis man synes der så skal gennemføres et egentligt valg

synes egentlig at der med lovforslaget i dag er taget højde for nogle af de ting som

kan være rigtige at diskutere jeg synes også det er godt at vi får gjort op med at fredsvalg ligesom var noget der ikke var så legalt

kampvalg det vigtigste er jo at vi får nogle menighedsråd som fungerer

fungerer på de præmisser som der er i de enkelte sogne

folkekirken er jo en sognekirke og derfor er det vigtigt at det

udgør menighedsrådet vi kan som parti anbefale det skift der ligger i dagens lovforslag og vi ser frem til at det øger interessen

man synes godt om indholdet i selve kirken hvis man ikke også vil hjælpe med at passe på driften af folkekirken så det synes jeg også skal siges i dag det er

stille op til menighedsrådsvalg og blande sig i det almindelige sognearbejde det

have en demokratisk folkekirke en rummelig og bred folkekirke og det var der flere der godt kunne hjælpe med at bære frem jeg skal hilse fra ordføreren for det radikale venstre der på grund af tidspres ikke lige

sin tale og sige at det radikale venstre også støtter dagens lovforslag og det gør vi altså også

harme over den fornyelsessyge som som gennemryster samfundet hvor fornyelsen lovgivningsmæssigt lovgivningsmæssigt

kun fører til mere bureaukrati og stadig mere voluminøs administration men jeg vil faktisk sige at lovforslaget her indebærer hvad jeg i hvert fald kan se som en reel fornyelse fornyelse der alt andet lige gør livet lidt nemmere for menighedsrødderne derude når jeg tager et forbehold

er det på grund af nogle forståelsesmæssige detaljer som ikke angår selve lovforslaget men den overordnede

sammenhæng og jeg tror og håber på at udvalgsarbejdet vil afklare dette men først vil jeg gerne rose ideen om valgforsamlinger

skød jeg den ned som den rene tåbelighed årsagen var måske at jeg var umådelig irriteret over den person der fremsatte ideen og det måske nok svækkede min dømmekraft

forstod jeg ikke dengang hvad det egentlig skulle gøre godt for

altså der er ingen grund til at reparere på noget der virker og det virker

alligevel synes jeg lovforslaget er gennemglødet af en skønsomhed og en respekt for det givne som jeg sætter pris på tanken om at man i stedet for at holde

kan afholde et afstemningsvalg som man gør det i bestyrelsen på en generalforsamling er godt tænkt

som god gammeldags jysk snusfornuft at man kan ordne tingene ved en valgforsamling i løbet af et enkelt møde det sparer ærlig talt en masse mennesker for en masse besvær og virker gennemtænkt nu kommer

hvori djævelen som bekendt ligger gemt og da ikke mindst i folkekirken for

det går ud på at menighedsrådet

for ikke at afholde valg det kan så godt være at der er nogle medlemmer der bliver skiftet ud men menighedsrådet vurderer altså

kan selvfølgelig altid forekomme hvis nogen kræver det men muligheden for ikke at afholde et valg er så også til stede og så kommer

har det såkaldte fredsvalg

til ministeren jeg ser det som et adelsmærke at man lovgivningsmæssigt tilgodeser den skønsomme og fordragelige måde hvorpå tingene foregår i folkekirken med disse ord med denne forbeholdne tilslutning som angår detaljen og som har affødt et spørgsmål til ministeren vil jeg afslutte min ordførertale med at konstatere at df ser meget positivt på forslaget men vil

vente med at give bindende

tvivlsspørgsmålene er afklaret

de to foregående ordførere har været inde på nogle af detaljerne og elementerne i lovforslaget og

dem støtter vi også men venstres tilgang til det her tager sit udgangspunkt i at vi igennem år og dag

i forhold til at der er et decideret folkeligt valg til menighedsrådene

antallet af medborgere der ønsker der ønsker at være med i en fire årig periode vi kender alle sammen udfordringen det var årsagen til at man i regeringsgrundlaget fra to tusind og femten netop berørte den her problemstilling med henblik på at få nedsat et udvalg

i ministeriet med ministeren for bordenden

haft mulighed for at komme rundt i alle krogene hvad med fredsvalg som har været den hidtidige ordning bare for at tage et tilfældigt eksempel

hvordan sikrer vi at

er blevet det bærende man stadig væk har mulighed for

så der også kommer et valg

på lange stræk har vi støttet forslaget fra udvalget der er enkelte elementer

kommunalvalget og følge den samme valgperiode

i høringssvarene og ej heller opbakning til

og indenrigsministeriet er kommet med om dette

folkekirke er forankret i folket og det kommer til udtryk ved opbakning i form af arbejdet i menighedsrådene derfor er det ikke uvæsentligt at vi på den ene side ser på hvordan vi gør dette arbejde

attraktivt og nemt

en rolle at udføre men det er heller ikke uvæsentligt

har et blik for at den demokratiske dannelse i

det de støtter folkekirken og de støtter den lokale kirke

er det det drejer sig om for dem og så har menighedsrådet jo rigtigt nok den opgave at

forhold der angår

at nærheden til kirken og den folkelige forankring også foregår i menighedsrådsarbejdet

til folk der ikke er folkeligt

det kan virke som et paradoks men det er det i grunden ikke

menighedsrådet er jo sådan set sat til at til at værne om de ting

sognet og kirken

kirken på samme måde som der er mange der støtter det europæiske samarbejde uden at ane hvem der sidder i europa parlamentet eller støtter demokratiet i danmark uden at kende alle navnene på

støtte kirkens indhold der er også nogle der skal være medansvarlige for at der er nogle der passer på kirkens drift for ellers har vi jo ingen kirke kirkens indhold kan ikke stå alene med den model for folkekirken vi har i dag

bør det være medlemmerne der bygger det demokrati op de ønsker

det rigtige svar i det her spørgsmål

ville være gør vores land til et ægte sekulært samfund sæt folkekirken fri af statens tyngende indblanding hvis man skulle være lidt

adskil kirke og stat

kirken er en

den mening at stat og kirke bør adskilles og at trossamfundene bør bestemme selv hvordan

så længe de ikke skader andre ved det det er ikke statens opgave at godkende trossamfund ligesom vi sagde

kan det da være fornuftigt at opbygge et demokrati

det sådan at de nuværende forhold sagtens kan kaldes demokratiske og

så på den måde har vi intet

nogen af forslagene hverken den eksisterende retstilstand eller den anden men det er under en helt forkert ramme efter vores opfattelse derfor

til at tænke på debatten under l nitten da ministeren foreslog at vi ikke skulle have krav om at der skal være demokrati i statsanerkendte trossamfund det blev jeg meget overrasket over da jeg læste

gang først troede jeg det var fordi der måske var nogle muslimske samfund der ikke havde sådan den helt samme kultur med demokrati som vi har men så viste det sig at det jo var af hensyn til den katolske kirke at man var nødt til at se lidt stort på demokratiet når man gav statsanerkendelse ellers ville de ikke blive statsanerkendt jeg har også mødt et par katolikker siden

og være demokratiske hvis de ville være statsanerkendte men som sagt

fra enhedslistens side ingen indvendinger imod de her ting ud over de principielle om adskillelsen af stat

vi vil i hvert fald ikke stemme imod og vi vil sandsynligvis gøre det at vi undlader at blande os i det som medlemmerne rettelig burde

lægger noget energi i det det synes jeg er lidt selvmodsigende

ordføreren bekender sig til den hellige treenighed

marx engels og og lenin

er det foreneligt med demokratiet

og verden ser ud som har valgt ikke

skulle respektere uden at tillægge mig og andre nogle synspunkter som vi i den her debat overhovedet ikke

i det her tilfælde synes jeg også at ordføreren skulle lægge mærke til at jeg netop sagde

folk her i folketinget som er medlemmer af den danske folkekirke og det kan de så

beslutning om hvis de stadig væk synes at det skal være en del af staten og hvis de stadig væk synes at staten skal lave regler for hvordan man laver menighedsråd jeg håber at ordføreren vil respektere at vi har forskellige synspunkter på kirke og det overnaturlige og at det er helt

og så alligevel gerne vil have en mening om det det synes jeg bare er en

eneste konsekvente er at man siger

en en meget meget bred demokratisk opbakning al den stund

er medlemmer af den og hvis man medtager

smagssag jeg kalder det en statskirke fordi den har den

er lidt forkert at kalde den en folkekirke for så stor en opbakning er der ikke i den danske befolkning til den danske folkekirke det

klart at formålet jo altså er at styrke engagementet omkring vores folkekirke det er foregået med meget store forskelle indtil i dag med fredsvalg nogle steder med meget svag interesse for det

er store forskelle på engagementet og så har der

afstand til mennesker ved at det bare var sådan en afstemningsprocedure og derfor vælger

valg til menighedsråd tage afsæt i de samme virkemidler som ved

nemlig ved at man faktisk mødes og vælger sin bestyrelse

det fremmer engagement og interesse og og dermed også en større vilje til at

om det man påtager sig et ansvar for

indirekte demokrati hvor man vælger nogle til at repræsentere sig

aktiviteter og mange andre gøremål som mange andre foreninger gør og derfor er det sådan set vigtigt at de vælges

sker flere steder så jeg synes sådan set kun der er godt at sige om det her

større engagement ud af det her lovforslag

rent faktisk sker så jeg synes det er en god dag for folkekirken med det her lovforslag og vi støtter

altså en folkekirke hvor den folkelige opbakning ligger på fem og halvfjerds

er et grundlæggende forhold efterfølgende

sammenholdes med at der har været en massiv indvandring og det vil sige at

op imod seks og firs procent

enhedslisten liberal alliance eller dansk folkeparti

på at det er foregået meget forskelligt

så er der en god forudsætning for at vi fastholder

til folkekirken hvis det fører til det

at den her debat egentlig meget kommer til at være en demokratidebat

mest glad da jeg læste det var

at demokrati er mere og andet end afstemning

udvalgets anbefalinger og overvejelser i forhold til hvordan den demokratiske legitimitet i menighedsrådene

et behov for en fornyelse af den demokratiske legitimitet og autoritet hos borgerne og en idé om at demokrati aldrig er noget uden samtalen

noget af det som faktisk i høj grad fremgår af grundlaget for det her lovforslag er jo at samtalen er en lige så vigtig komponent i demokratiet som

det involverende demokrati i i bemærkningerne som som er noget af det som vi

så vi er glade og vi stemmer selvfølgelig ja

en af de centrale ting der bliver diskuteret lige nu og det

jeg er ikke så meget i tvivl om at alternativet går ind for

en højere grad af ligestilling mellem de forskellige

til gengæld sige at det er i proces og

og nu og i dag når man ser på den danske folkekirke

refererer til ordvekslingen mellem ordføreren for enhedslisten og

er det netop i forhold til demokratiforståelsesdelen så hvad er alternativets holdning til den danske kirke er det en statskirke eller en folkekirke hvilket narrativ hviler man på

tale om det over en kop kaffe senere for det er jo også en folkekirke

ligesom er ret centralt men den er indskrevet

ikke var religionsfrihed men at give folkekirken en særstilling

er det grundlæggende og det er også derfor jeg mener at alternativet og også enhedslisten simpelt hen løber vild

en beslutning som staten har taget som

en konstatering af den empiriske historiske virkelighed hvor den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke og har en forankring i det folkelige og derfor blev den skrevet

at man behøver at være religionsfornægter

ligestilling imellem de tros og livssynssamfund der er

at det er en statskirke fordi alting er blandet sammen

altså alting er blandet sammen i norge og der har man så lavet nogle lovændringer for at ikke alting

så det er også lidt det der med at historien jo

er det da en nødvendig debat at tage men det gør da ikke den enkelte troende til en dårligere troende det gør

men det er trods alt en forening som man

vi har skruet den såkaldte folkekirke sammen på bliver medlem af

en hel masse offentlige opgaver som ligger hos kirken og i øvrigt er

den katolske kirke og så lavede luther om

derfor mener jeg gør man ikke folkekirken en bjørnetjeneste ved at blande stat og kirke sammen ville det ikke være bedre for kirken at udvikle sig selv og uafhængigt og dermed vise sin store styrke og

vi diskuterer i sidste ende er det vigtigere at diskutere om om de forskellige trosretninger har lige

i noget som har været en statskirke og

en privat organisation så på den måde

synes jeg at diskussionen om ligestilling er

og hvorfor tror jeg så det det tror jeg fordi hvis man skulle kæmpe for sin egen

meget stærkere og sundere fællesskaber hvor man ikke læner sig tilbage men

ikke er nede på meget meget lave stemmetal når

staten der styrer driften

også derfor at mit parti og andre arbejder for en modernisering af folkekirken og en større selvstændighed til folkekirken til at finde sin egen driftsform

kan bare tage til jelling og så se hvordan flagene blafrer om søndagen folkekirken flager med et almindeligt dannebrog og på gravhøjene der er statsejendom flager man med splitflaget så når folkekirken ikke må flage med splitflaget

spørgsmål fra herre christian langballe fra dansk folkeparti

men jeg står til enhver tid til rådighed

man kan sige at at det vi har kaldt fredsvalg indtil nu hvor det ender med at man indleverer en liste med de medlemmer

over i den nye ordning samtidig med at man har en mulighed for derude hvis man ønsker en decideret valghandling så at foretage valghandlingen

spørgsmålet men som sagt står

statskirke og folkekirke og demokrati og alt muligt andet

det er faktisk tolvtusind mennesker i danmark som i dag helt frivilligt engagerer sig i arbejdet i menighedsrådene